med samtykke fra forslagsstillerne foreslår jeg

b en hundrede og atten henvises direkte til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

og dermed jo også få et fuldt overblik over hvad konsekvenserne

altså hvilke data hackerne faktisk adgang til men det skal også

siden det danske politi i januar

it sikkerhedsmyndighed center for cybersikkerhed inddraget

er de it sikkerhedsmæssige undersøgelser af hackerangrebet der er således to

det sker i et tæt samarbejde med de myndigheder som havde data på de ramte csc systemer det vil sige cpr kontoret

center for cybersikkerhed klar med en foreløbig rapport om

de første resultater af de it sikkerhedsmæssige undersøgelser rapporten blev så efter må man nok sige en længerevarende høring hos de involverede parter

hvor oplysningerne som følge af den igangværende efterforskning af sagen hos pet

center for cybersikkerhed og politiets efterretningstjeneste er nu i gang med at lægge sidste hånd på en fælles rapport som nærmere beskriver konsekvenserne og det kommer vi sandsynligvis yderligere ind på i opfølgningen af

jeg ved ikke hvornår man læste den rapport som ministeren henviste til og som blev oversendt til folketinget i december

en foreløbig konklusion nu vil jeg bare læse op fra den foreløbige konklusion

der skriver center for cybersikkerhed det er ikke muligt at fastslå om de sårbarheder der muliggør

den konstaterede kompromittering på nuværende tidspunkt er fjernet ligesom det ikke er muligt at fastslå om csc vil kunne forhindre forsøg på lignende kompromitteringer det er således ikke muligt at fastslå om der i dag generelt

passende sikkerhedsniveau i cscs mainframemiljø hovedcomputermiljø på dansk hvad betyder det så det betyder at center for cybersikkerhed konkluderer

konstatere om der er et generelt passende sikkerhedsniveau

regeringen så gjort ved den foreløbige konklusion ingenting man har ventet på politiet

at spørge økonomi og indenrigsministeren endnu en gang

svarede på hvornår ligger den rapport så

forestille sig at efterforskningen er ét spor

rapporten om sikkerhed ved csc er et andet spor og

speede den anden proces op sådan at vi

jeg spørger altså fordi den foreløbige konklusion siger

det som er opgaven er at

jeg har stor respekt for at de mennesker som arbejder med det her er nødt til at formulere sig på en måde som afspejler hvad de kan konkludere men også hvad de

for cybersikkerhed og digitaliseringsstyrelsen har igangsat et arbejde som skal resultere i en rapport med de anbefalinger som på baggrund af csc sagen generelt

det ansvar vi har for folks data kan agere kompetent rettidigt og koordineret når det handler om driften af myndighedernes

foreligger også om kort tid

vil jeg selvfølgelig også oversende til retsudvalget og kommunaludvalget

i alt tre rapporter der udarbejdes på baggrund

får et endog særdeles solidt grundlag både for at lære

folketingsmedlemmernes skyld når det man sender over er

rapporter hvor halvdelen er overstreget

at sige noget fornuftigt og meningsfuldt fordi det faktisk er særdeles store datamængder som skal analyseres

er vigtigt at man gør sit arbejde ordentligt hvis vi fremtidig vil have

er jo at vi på den ene side

store datamængder som gør vores samfund effektivt og godt og på den anden side har en ordentlig sikkerhed omkring de datamængder og lige præcis det at sørge for de to ting på samme tid er en opgave som ligger regeringen meget på sinde og det har den altså gjort uanset at herre karsten lauritzen først har stillet sit spørgsmål

som man ikke ved hvor stort er

kan bruges af de folk som har onde hensigter der er svaret så fra ministeren

polemik om sagen og at rapporten kommer når rapporten nu kommer er det så om to år er det om tre år er det om fire år

skal vi så bare tage det stille og roligt

og vi kan så rende rundt og håbe på at der ikke er nogen der bruger det her hul

reelt det ministeren i dag giver som svar

herre karsten lauritzen det er absolut ikke et tilfredsstillende svar jeg mener at it sikkerheden må komme helt anderledes højt op på dagsordenen også i regeringen

det har siden hackerangrebet kom til vores kendskab haft stor bevågenhed

jeg synes det er er helt afgørende at have respekt for at de mennesker som er sat til at gøre det her

hvis ikke de gør det

at der er iværksat en række ting for at styrke

delrapporten viser at man ikke har nogen klarhed

det her grundigt truffet nye foranstaltninger for at højne sikkerheden

der igen blive en diskussion af hvordan

for at vi øger sikkerheden

garanti vil jeg være meget forsigtig med at udstikke

jeg håber rapporten snart er færdig det tror jeg ville tjene os alle sammen udmærket

om en bedre og mere vedvarende orientering af folketinget i den her sag og at at ministeren kan annoncere at den her rapport kommer

en mere præcis dato det må man jo vide man har arbejdet med det i et år man må da vide hvornår man er færdig

jo ikke hele tiden udskyde et så vigtigt emne når man ved at vores samlede cpr register

systemet der er etableret automatiske kontroller som advarer imod skadeligt indhold af internettrafikken mod cpr systemet og eventuel manglende sikkerhedsopdateringer mod cpr systemets servere det betyder at vi jo

lige set spørgeren være særdeles utilfreds med at den rapport som blev oversendt på grund af de hensyn der har været til efterforskningen ikke var om man så må sige ligefrem læsning fordi der er ting der er fortrolige i det omfang det overhovedet er muligt at orientere folketinget på en meningsfuld måde

er det selvfølgelig blevet gjort herunder jo også meget meget hurtigt da det overhovedet kom til vores

kan forsikre sig om hvis man ser på de orienteringer der er blevet lavet af folketinget og selvfølgelig også

jeg tror alle håber kommer inden for en overskuelig tidshorisont

det selvfølgelig sådan at det sker det er jo sådan allerede nu at at både drabsforsøg og trusler er strafbare forhold og det kan selvfølgelig også

sådan at det er en skærpende omstændighed hvis de trusler bliver fremsat på baggrund af at der er nogle som har haft en ytring i den offentlige debat

være nogen tvivl om at angreb på ytringsfriheden er meget alvorlige og derfor er det også noget som politiet håndterer og tager alvorligt og når der er kunstnere eller når der er andre som har været ude at kritisere nogle ting det kan godt være folk som har været ude at kritisere islam eller islamismen og som derfor bliver udsat for trusler har politiet forskellige muligheder for at gå ind

det sker også i de konkrete sager at der bliver ydet forskellige former for beskyttelse

øvrigt en skærpende omstændighed hvis det er på baggrund af nogle menneskers lovlige ytringer

styrke folks mod til at komme med sådan nogle ytringer uden

tilfælde herhjemme har manifesteret sig i i mordforsøg hvad har regeringen egentlig tænkt sig at gøre for

jeg synes sagtens man kunne gøre meget mere og jeg vil meget nødig have at

eksempel at kritisere islam og islamismen

i sidste instans blive udsat for for mordforsøg så jeg vil jeg vil egentlig godt spørge regeringen mere konkret om hvad man har tænkt sig at gøre for at

fremtiden de folk der eventuelt fremsætter kritik

nævne at det da også nogle gange går ud over andre end folk der kritiserer islam der er mennesker som er vanvittige og som derfor beslutter sig for at gå efter andre folk på grund af deres ytringer og det er lige ubehageligt uanset hvad bevæggrunden er og derfor er der ikke forskel på hvilken beskyttelse man skal have

at olof palme blev myrdet og jeg er utrolig ulykkelig over at anna lindh led samme skæbne

politiet gør alt hvad de kan og vi skeler ikke til hvad der er folks farve eller politiske observans hvis de er udsat for trusler får de hjælp og beskyttelse uanset om det er fordi de har kritiseret islam fordi

det synes jeg da er meget bekymrende og man kan se det net der tegner sig gerningsmanden

endnu men hvor jeg synes der tegner sig et klart billede

skal skal folk som lars hedegaard grave sig ned i et hul i jorden ude i skoven eller eller hvad skal de gøre hvad har regeringen helt konkret tænkt sig at gøre for også at markere

det er sådan at politiet har forskellige værktøjer de kan bruge hvis der er folk som er udsat for trusler

jo altid som baggrund at der er en konkret vurdering af truslerne det ligger hos pet hvorefter man så finder ud af hvilken form for beskyttelse man skal sætte ind med men

mulighed for at politiet kan være til stede hvis der er folk som skal ud at have offentlige fremtrædener man kan få navne eller adressebeskyttelse man kan få ændret sin bopæl man kan få en alarmordning eller man kan få personbeskyttelse

en lovgivning der konkret slår ned på det her

den hemmelige indsats og pets indsats

at man som regering kan gå ind og sige at

en konkret lovgivning der virkelig slår ned

vi kan for at undgå at der er mennesker som bliver så tossede i deres hoveder at de er villige til at lave sådan nogle ting som det her

det med at politiet er meget meget dygtige til at

bevæger sig i en forkert retning er nogle advarselstegn vi kan se

det her sker det synes jeg er et vigtigt element men

at straffen er og der er ikke to meninger om at det selvfølgelig

hvad vi at gøre der vil jeg bare sige at jeg afviser ingenting jeg synes vi skal finde ud af hvad vi kan gøre og vi skal gøre

der er nogen der ikke har en interesse i at vi finder hinanden i en form hvor vi drøfter hvordan data

og personlige oplysninger kan blive beskyttet endnu bedre jeg bliver også i spørgsmålet her spurgt til cybersikkerhed det område hører under forsvarsministeren så i forhold til det bliver jeg nødt til at henvise dertil men som afslutning vil jeg bare gerne sige at lige nu pågår der jo efterforskning mange forskellige steder det gør der hos politiet det gør der hos datatilsynet det gør der hos finanstilsynet

ved ikke hvilken betegnelse de anvender men samtidig med det er det også vigtigt at understrege

allerede for nogle dage siden at jeg synes det er vigtigt at vi mødes at vi forbereder hvilke

kommer til at være og derfor har jeg bedt mine embedsmænd om sammen med erhvervs og vækstministeriet

kortlægge den beskyttelse der er af oplysninger om borgernes elektroniske betalinger med videre

er meget fokus på men jeg synes man skulle brede det ud og se mere generelt på det tidligere

hvor man har hacket nogle cpr oplysninger så det er jo en bredere problemstilling og derfor synes jeg

kunne godt tænke mig hvis regeringen kunne kigge mere i den

et behov for det noget af det

at koordinere indsatsen mellem forskellige ministre nu

ting med datatilsynet finansministeren har digitaliseringsstyrelsen

så man fik fik en mere koncentreret indsats i stedet for men

at kontrolforanstaltningerne ikke er gode nok og at sikkerheden ikke er god nok og det skaber jo naturligt nok en utryghed i befolkningen hvor man kan se at vi bliver mere og mere digitale nu har eksempel den digitale postkasse

ikke de naturligt gode ting ud af digitaliseringen hvis man ikke

kan bruge det ret sikkert

regeringens holdning til den anden del af spørgsmålet nemlig om man kunne få nedsat et udvalg af uafhængige it eksperter

os der er er hverdagens eksperter i hvordan man så kan sikre en bedre it sikkerhed jeg kunne godt tænke mig måske fik nedsat et

nogle anbefalinger til os politikere så vi kan kan bruge dem som en en ledestjerne

ting lapper ind over hinanden det er jo korrekt når det bliver sagt at der ligger

i datatilsynet i finanstilsynet i det ene ministerium og i det andet ministerium

ikke sikkert at den kompetence er at finde

i de forskellige ministerier så igen vil

jeg er enig med spørgeren i at det er en vigtig problemstilling og at vi skal håndtere den så så håndfast og så så kraftfuldt som vi overhovedet kan

der må ikke være usikkerhed usikkerhed ved

hvis vi bliver indkaldt til nogle møder for

sikre en bedre datasikkerhed for borgerne for det er i hvert fald en fælles udfordring vi kan se

den sag der kører meget markant i medierne

så det er jo en dagsorden som vi har handlet på igennem lang tid og jeg synes det er vigtigt at vi bliver ved med at handle på den fordi der er så mange af vores handlinger der flytter sig til nettet så selvfølgelig skal vi også udvikle os

til hvor dygtige vi er til at opdage hvis der sker ting som er ulovlige

nu fik jeg henvist til at cybersikkerhed ligger hos forsvarsministeren

nævne at vi har etableret et center for cybersikkerhed som er en ny national it sikkerhedsmyndighed

er etableret under forsvarsministeren

og derfor kan vi jo ikke sige andet end at vi bliver nødt til at blive klogere på og finde ud af kan vi styrke vores systemer så de bliver endnu bedre så der bliver endnu mere kontrol så der bliver endnu flere alarmer så der bliver endnu mere kryptering så vi sørger for at den her indsats i det hele taget

i forvejen ulovlige og strafbare

er ulovlige og strafbare det bedste ville jo være at ikke kunne ske og derfor skal vi se på hvordan vi kan gøre tingene bedre og det synes jeg er en vigtig ting

sagde i min tidligere besvarelse bedt mine embedsmænd om sammen med embedsmænd fra erhvervs og vækstministeriet at

lovgivningen hvordan er kompetencerne hvorhenne er snitfladerne vi har forskellige kontrolinstanser som ligger under forskellige ministerier og som lapper ind over hinanden hvordan fungerer det er der noget vi allerede nu kan forudse at vi kan arbejde videre med jeg har lyttet til at venstre har nogle spændende ideer til hvordan man kan styrke det her område og

finder jeg faktisk at det rigtigste må være at vi samarbejder og

det her handler ikke om en politisk kamp men om at vi her må gøre fælles sag på borgernes side når det handler om at blive endnu bedre til at beskytte data jeg vil bare gerne nu have at vi bliver lidt klogere

er vi har brug for men når vi bliver det vil jeg meget gerne

på trods af et sikkert godt ønske fra økonomi og

sket noget i forhold til sikkerheden ved

fra venstres side tror jeg vi må sige

sådan at der bliver lagt nogle ressourcer i i det her

et udvalg og så kan der gå år før der sker noget og når vi har et så åbent og

stort hul i vores beskyttelse af personfølsomme oplysninger

en om ministeren kunne sige noget om tidsperspektivet i det her udvalg som ministeren sammen med erhvervs og vækstministeren

om det er korrekt forstået at det udvalget skal beskæftige sig med er sikkerheden omkring

jeg har set det ministeren har sagt har der stået elektroniske betalinger med videre og med videre kan jo dække over mange ting

det må vi også påtage os vores del af ansvaret for

for man har digitaliseringsstyrelsen under

og sikkert nogle andre tilsynsmyndigheder og nogle andre ministerier

få sikret en koordinering og det er måske et af problemerne til at det går meget langsomt

og undersøgt hvad vi kan gøre i den her sag og sikret at danskernes oplysninger

at der var gjort mange ting i forhold til er den rapport som også kom nu om cpr numre

er lavet under finansministeriet og nævnte også selv at politiet har oprustet med nc3 et nationalt center for cyberkriminalitet som nu er en stor enhed i politiet hvor man skal arbejde med det her

en slutdato der ligger måneder ud i fremtiden

om udvalget skal tage sig af andet end at se på elektroniske betalinger

kun en meget snæver del af den problemstilling som er blevet afdækket blandt andet af se og hør

også over at man bliver nødt til at få hegnet det lidt bedre ind og det skal man selvfølgelig gøre med alle de mennesker som sidder og kigger på det er rigtig mange ting og undersøgelser der er i gang nu både i forhold til datatilsynet finanstilsynet politiet og egne undersøgelser hos aller der er rejst spørgsmål fra datatilsynet til se og hør der er interne undersøgelser i lufthavnen

vi på tværs

gør nu og der er ministerens svar svar at

skulle gå år det er jo selvfølgelig beroligende

at også folketinget kunne have noget at byde på så bare lige for at præcisere det

indenrigsministeren redegjorde for en del ting der allerede var gjort som jeg har fortalt er

politiet og der er også gjort nogle ting i forsvarsministeriet og der er mange forskellige tilsyn der har gang i undersøgelser vi skal blive klogere på her og så skal vi tage en snak om det om det så bliver med gulerødder eller frugtstykker

afgørende forskel om vi er med til at definere det der bliver undersøgt og det vi ser på eller blot de forslag udvalget kommer

sige til ministeren at vi i venstre jo er glade for både frugt og grønsager men vi

få løst den her sag endnu hurtigere og i større fællesskab end

afviser jeg ikke at der kan være tale om mere end et møde

være på bordet hvis det er en vigtig ting for venstre jeg synes

at vi finder nogle løsninger i fællesskab så en kortlægning først og så må vi tage drøftelserne

af

til nogle af dem et af forslagene er en såkaldt pseudonymisering af data det

så vil man ikke i et kundeservicecenter i for eksempel nets kunne sidde og slå op på ekskærester eller statsministeren eller kronprinsen eller nogen andre

for andre end dem der har behov for det at at kunne gå ind og se på de nødvendige data

men alligevel vil den have vidtrækkende konsekvenser i forhold til at kunne

med personfølsomme data ude i private virksomheder

samme dag tror jeg det var som se og hør sagen begyndte

kom det frem at regeringen ville neddrosle endnu mere

der kunne man jo også gå ind og sige jamen lad os give datatilsynet

og sidst men ikke mindst kunne man jo også komme ind på

til it sikkerhed hvor man også kunne stressteste så alt i

som vi har her hvad synes ministeren om sådan

kan vi blive endnu bedre til at beskytte data og der kunne kryptering som jeg

indenrigsministeren nævnte være en ting

tekniske overblik til på stående fod at kunne redegøre for det og det er jeg har bedt om at det kommer og så må vi se hvad vi gør derfra jeg afviser ikke

i i næste uge tager vi initiativ til en drøftelse af det her med

man man siger man venter på den her undersøgelse som man vil have hurtigt deler ministeren ikke ønsket om at vi politisk allerede nu går i gang med en diskussion omkring mulige tiltag sideløbende med at vi får en klarhed

altafgørende at politiet har kunnet arbejde hurtigt i de her sager og jeg har jo lyttet mig til at folk er blevet afhørt at data og computere er blevet beslaglagt og at arbejdet fungerer men det er vigtigt for mig at det vi laver er et politisk parallelspor som ikke krydser og som altså ikke ligger i vejen for politiets efterforskning

it ordfører og har været med til mange af de konferencer har peget på problemer

vi i venstre ikke helt kan forstå når nu området langt hen ad vejen faktisk er velbelyst

rart hvis ministeren her i dag kunne give tilsagn om

ministeren sætter gang i et udvalgsarbejde

er altså ret vigtigt at folketingets partier er inde over og kridter banen op for

det ikke bliver defineret af nogle embedsmænd i justitsministeriet eller erhvervsministeriet og et par ministre

når det overblik er der er det jo meget nemmere for os at tage stilling til hvad det så

synes skal strammes op så jeg vil indkalde til politiske drøftelser men jeg vil helst ikke gøre det

embedsmændene går i gang

det her arbejde og så vil jeg indkalde til politiske drøftelser når deres arbejde

nu ryster ministeren på hovedet og så kan ministeren sige i mikrofonen at

og haft en højbetændt sag der så er blevet skudt til

vi vil alligevel også gerne se noget action

under finanstilsynet

andre regler for nogle af de andre institutter som vi også har nævnt i den her lange debat der har været og som selvfølgelig også er interessante at få inddraget

det er det som skal beskrives nu og så indkalder jeg til politiske drøftelser

en opfølgning på hvordan virksomheder håndterer personfølsomme data og at sanktionerne

absurd når vi kigger på alle mulige andre sager som

som hvis der sker en miljøskandale eller

noget af det der er i ministerens værktøjskasse altså underforstået at hvis og såfremt en virksomhed gentagne gange har fået pålæg

en diskussion af nogle mere konkrete ting som jeg ved i hvert fald

af mere systematisk eller organiseret karakter

på paletten der er også en strafferamme som i den videste konsekvens går til seks års fængsel det synes jeg lige at man skal have med i forhold til spørgsmålet om om man kan få frataget sin ret

legitim ret til at behandle den her slags oplysninger så har der været nogle sikkerhedsbrud som jeg forstår det og man angiveligt må tro og der må jeg henvise til at det må være erhvervs og vækstministeren som det

den ulovlige handling altså det vil sige dem der går ind og tager data enten i hackerangreb

medarbejdere går ind og tager data ulovligt nu tænker jeg på

ikke følger op på de givne

der får man i dag et pålæg og der kan man få en

bøde på femogtyvetusind kroner så det er selve virksomheden der

der skal træffes ved brug og udbud af betalingstjenester endvidere indeholder straffeloven forskellige bestemmelser som afhængigt af de nærmere omstændigheder kan være relevante i forhold til misbrug af personoplysninger

er nok at justitsministeren gør noget

der er måske behov for at statsministeren og regeringen som sådan sætter sig i spidsen for

man kan flytte det her op på på den politiske dagsorden og hvor

ministerielt ansvar henne måske i et enkelt ministerium i stedet for i tre fire fem seks syv otte

til ministerens henvisning til andre ministre som jeg jo godt forstår men men som alligevel illustrerer det problem vi har

komplekst spørgsmål her det jeg så vil

er om ministeren kan sige noget

hvor lang tid ministeren forventer at der kommer til at gå

den politimæssige efterforskning af nets er er færdig er

år som vi har set i

til csc sagen eller er det noget ministeren

og arbejder specifikt med de her problemstillinger en af deres første opgaver har været at kaste sig over det her så jeg ved at der har man taget godt hånd om det allerede men det er op til politiet at vurdere hvornår en

finde ud af om der skal rejses en sag så sådan må det jo være så bliver jeg spurgt til hvordan man skal organisere det her arbejde i regeringen og der bliver

det ligger uden for mit ressort men det jeg dog kan sige er at

i alle ministerier vi har oplysninger alle steder så det vi skal er jo at sørge for at lovgivningen rammer og favner det hele og der er det jo persondatalovgivningen som

ansvaret for som minister der er den der kan komme i anvendelse når jeg henviste til

virksomheder som legitimt handler med med kreditkortoplysninger

jeg ikke vil gøre mig skyldig i at stå og sige noget forkert men jeg bliver nødt til bare

det er organiseret så vi sikrer en effektiv beskyttelse og håndhævelse jeg hører også det ministeren siger med at hun ikke vil blande sig i efterforskning det

set heller ikke om men men ministeren som øverste chef for politi og anklagemyndighed har jo mulighed for at at sige

og så må vi tage en politisk drøftelse af hvad vi gør jeg synes vigtigt ikke at afvise noget som helst

vi bliver nødt til at sørge for ikke kun at tingene ikke er ulovlige og at man kan straffes men også at vi bliver endnu bedre til at beskytte

højne datasikkerheden konkret vi har også nogle rigtig gode ideer om det mere overordnede

så vi vil meget gerne indgå

vi siger mange tak for indbydelsen

have og søndermarken kommer der årligt flere millioner gæster og folk kan mødes til picnic løbeture leg ja de kan sågar blive viet eller holde fødselsdag sådan er det i

have og søndermarken såvel som de øvrige slotshaver når man mødes mere end tres personer til et arrangement med frivillig indsats og med socialt og kulturelt formål skal man lave en reservation som det hedder dermed sikrer styrelsen at arealet faktisk er til rådighed til det pågældende arrangement

det koster fem hundrede kroner per arrangement omkostningerne ved reservationen dækker

arbejde med godkendelse koordinering med havevagten og et afleveringseftersyn hvis arrangementet kræver yderligere faciliteter som for eksempel vagter opstilling af toiletvogne eller større udstyr kommer brugeren til at betale de ekstra omkostninger staten finansierer drift og vedligehold samt udviklingen af slotshaverne men der er ikke afsat midler til at rette op på ekstra slid som større arrangementer medfører eller til udstyr som for eksempel toiletvogne med videre hvis man har lyst til at

efter min mening også rimeligt at man betaler ekstra

er ikke tale om nogen dobbeltbeskatning det er forskellige ydelser man modtager og det er ikke alle ydelserne der er

en væsentlig del af strategien at slotshaverne bruges og nyttiggøres til glæde for alle fordi de statslige haver og ejendomme

i danmark og så samarbejder styrelsen med rigtig mange kommuner og det er mit indtryk at der er tilfredshed med det samarbejde

kræver det altså at man indsender en ansøgning til

styrelsen og betaler en tusind

fem hundrede kroner det samme gør sig gældende hvis nogle spejdere vil

nogle klasser fra den lokale folkeskole

eller man vil holde en en større picnic

en tilladelse og betale en tusind fem hundrede

på andre offentlige arealer som er i i kommunalt eje hvis vi tager nogle større ting som for eksempel

folkekirkens pinsegudstjeneste som i mange år har været holdt i

have fordi man ikke vil betale de mange penge det koster det koster nemlig titusind kroner at få lov til det så det foregår nu

hvis et politisk parti vil holde et

for at holde et sådant arrangement og hvis vi taler

større arrangementer som for eksempel stella polaris med

skal man betale intet mindre end ethundrede og tredivetusind

og det samme gør sig gældende hvis man for eksempel vil vise borgerne

open air filmforestilling for så skal man også betale ethundrede og tredivetusind kroner altså jeg havde en eller anden naiv forestilling om at

kulturministeriet skulle fremme kultur og ikke skulle forhindre

kommercielle vilkår og i realiteternes verden betyder det jo bare

kommune tjener ethundrede og tredivetusind kroner til kulturministeriet

de små arrangementer synes jeg rigtig at ministeren forholder sig til om man virkelig mener at det er rimeligt at man skal sende en ansøgning og betale en tusind fem hundrede kroner for at holde et mindre helt

arrangement i en have hvor man i forvejen har betalt til vedligeholdelsen via skatten altså hvad bliver det næste

faktisk også penge når nogen kommer og skal bruge deres arealer jeg har lige haft møde med repræsentanter for cirkus som fortæller hvordan kommunerne har ladet deres priser på leje af pladser til cirkusopstilling stige ret gevaldigt det er jeg nødt til at se på hvordan man gør altså om det er mere

hvad det offentlige skal tage og derfor er der også hele tiden en evaluering af prispolitikken

område hvor vi har ansvaret som ministerium herunder styrelsen for slotte

ministeren sige jeg

en konsekvens af det kommunale selvstyre som er en af grundstenene i vores nærdemokrati det er et sundt dansk princip at kommunernes

serviceniveau fastlægges af de politikere som folk vælger lokalt

er valgt for dansk folkeparti vil arbejde aktivt for en god service på handicapområdet rundtomkring i kommunerne loven skal selvsagt

overholdes og rammerne for den lokale handicappolitik skal være i orden det skal der ikke herske nogen tvivl om på nogen som helst måde men jeg bakker altså op om det kommunale selvstyre også selv om det medfører forskelle på

fra kommune til kommune så jeg har ikke nogen planer om at gribe ind for generelt set at skabe mere ensartet service til

mennesker med handicap i landets kommuner det afgørende for mig

er og det er vigtigt at understrege at mennesker med handicap

en vejledende ramme det er jo ikke sådan at man ikke kan give mere

det er lidt sjovt at ministeren har den

kontanthjælpsområdet

store forskelle mellem kommunerne

kommunerne og og skrive ud til kommunerne hun var simpelt

kommunerne kunne vurdere så forskelligt

fuldstændig mærkværdigt at kommunerne kan vurdere så vidt forskelligt

man overholder lovgivningen eller ej det som jeg siger og det tror jeg beskæftigelsesministeren er fuldstændig enig i

handler om at når man har en ramme

inden for den ramme

for den ramme være nogle forskelle det er jo blandt andet det som det kommunale selvstyre også er udtryk for man forvalter tingene forskelligt

handicappede skal have den hjælp

ministeren om at der er store problemer og udfordringer på området

minister ændrer reglerne for unge på kontanthjælp og så står

det stritter i alle retninger når kommunerne skal finde ud af om unge under tredive år er uddannelsesparate i nogle kommuner er det blot fjorten procent af de unge der er røget fra kontanthjælp til den nye lave

er det syv og firs procent og der er det

rystet over at der er så store forskelle men det er ministeren

henvise til at der er et serviceniveau

er den individuelle vurdering der skal ligge til grund

afhænger af den enkeltes behov for hjælp

kun afgøres ud fra rammerne det er nogle rammer der er

hvis det er det man har behov for af hjælp men jeg er så ikke enig

der skal være en indsats på det her område også fra

og vi får så mange henvendelser i socialudvalget

skal have vores taskforce på handicapområdet

et udtryk for at der er nogle udfordringer hvor vi skal hjælpe kommunerne og jeg glæder mig rigtig rigtig meget til at de ting kommer ud i spil

til der hvor der er udfordringer og der er vi

det der hvor vi bare er uenige og det

hvor jeg bare siger i al sin enkelhed at når man

i sagens natur være forskellige muligheder og og det skal

have en individuel tilgang til det enkelte menneske

kommunale støttekroner til oplysningsaktiviteter bruges til at undervise børn og unge i et værdi og regelsæt som er i strid med demokratiske principper og frihedsrettigheder i danmark spørgsmålet om den kommunale støtte til foreninger og skoler ligger

men men jeg må sige at jeg selvfølgelig hilser

at se på fordelingen af offentlige midler til kulturforeninger efter i sømmene

ser jeg i øjeblikket på hvordan der kan skabes lovbundne krav til godkendelse af religiøse trossamfund sådan

se på om der kan skrues op for tilsynet

trossamfund og få præciseret hvad mulighederne er for at tilbagekalde godkendelser af trossamfund hvis de ophører med at indfri kriterierne for et godkendt trossamfund uanset om trossamfundets aktiviteter er finansieret af totalitære regimer eller antidemokratiske organisationer eller af skatteydernes penge

via foreningsstøtte så er det uden tvivl som jeg også

det gælder så meget desto mere hvis formålet er at radikalisere unge mennesker

vil det også være relevant at undersøge mulighederne for at kræve større gennemsigtighed i trossamfundenes økonomiske økonomiske forhold og det agter

jo simpelt hen modtager penge fra skatteyderne i kraft af nogle fiktive foreninger man opretter der egentlig

suge penge ud af skatteyderne til finansiering af den her

hvor stor en del af den finansiering der foregår

præstestyret i iran der måske donerer penge

til de her trossamfund eller om det i virkeligheden er at vi har en alt for lemfældig lovgivning på det her område der gør at det faktisk er de danske skatteydere der finansierer islamismen i i danmark

mistænkeliggøre dem som har rent mel i posen og

vi ikke

i begge forhold altså både med hensyn til nogle bestemte trossamfund der modtager midler fra det offentlige og så

jo selvfølgelig ikke skal vide hvornår kommer det er jo altså meget afgørende

også mangler nogle andre ting og justitsministeren

også indkaldt folketingets partier til netop

stykke det sammen og forhandle og se på hvordan vi kan få lavet et rigtig rigtig godt stykke arbejde

ministeren i forhold til den almindelige integrationsopgave jeg ved godt

var højtuddannede islamister så man kan ikke altid lave den kobling som man

et underklasseproblem at at socialt armod fører til

er alt for mange eksempler på at tingene

det var veluddannede unge mennesker så det er nogle andre mekanismer der gør sig gældende og

at holde fast på nemlig den forebyggende indsats

af aftalen der vedrører energisparepakken i lovgivning forhandlingerne har ført til at alle partier den niende oktober to tusind og tolv indgik en udmøntningsaftale der førte til et lovforslag nemlig l en hundrede og ni om energisparepakken det blev fremsat den nittende december to tusind og tolv i lovforslaget var angivet at forslagene udgjorde en helhed og der vurderedes ikke at forrykke den økonomiske balance og den retlige balance mellem

og lejere det lovforslag blev ikke vedtaget i folketinget blandt andet fordi enhedslisten ønskede en række ændringer i lejernes favør

borgerlige partier herunder venstre ønskede en række ændringer

derfor var det nødvendigt at gennemføre et nyt forhandlingsforløb med

at enhedslisten ikke ville medvirke hvis ikke deres ændringsforslag til l en hundrede og ni kom til at indgå og det ønskede de øvrige aftalepartier faktisk ikke så så jeg vil godt sige at jeg synes at fru louise schack elholm spiller overrasket uden grund i forhold til den mulighed

også sige at der under forhandlingerne blev givet forskellige indrømmelser til de borgerlige partier sådan er det jo når man forhandler og det gjorde det ikke nemmere for enhedslisten

og

det tidligere forslag der hed l en hundrede og ni derfor var det åbenbart for alle hvilke indrømmelser der skulle til for at enhedslisten

ville i øvrigt ændre på den økonomiske og retlige balance mellem

ikke stemte overens med det som venstre dansk folkeparti og konservative havde givet udtryk for derfor var det ifølge min opfattelse helt klart at der ikke kunne indgås

udlejningsbyggeri med opbakning fra alle aftalepartierne

ligesom ingen af partierne tidligere har givet udtryk for at

tale om forligsbrud da aftalen blev indgået

aftalen og lovforslaget blev godkendt af alle parter herunder alle parter i regeringen men så kom

ændringsforslag som efter deres opfattelse skulle tilvejebringe den rette balance

mellem lejere og udlejere der var således efter min opfattelse opstået en situation hvor der var meget stor afstand mellem parternes synspunkter og det viste sig jo også at enderne ikke kunne nå sammen idet enhedslisten valgte at stå uden for

i energiaftalen fra to tusind og tolv

på energiaftalen i to tusind og otte og strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger er parterne enige om at gennemføre en energisparepakke der skal fremme energibesparelser i private lejeboliger

mulighed for ved energirenovering at kunne opkræve en større lejeforhøjelse end efter de gældende regler forudsat at kravet om totaløkonomisk rentabilitet er

stillet ti ændringsforslag som efter deres opfattelse skulle bringe balancen

så gennemfører vi et forløb hvor jeg forhandler parallelt samtidig med at jeg gør opmærksom på at enhedslisten er ude

vi laver et lovforslag og vi laver en aftale jeg mener at undervejs var der ingen som helst tvivl om at enhedslisten ikke var med og man gjorde først opmærksom på det ved tredje behandling jeg tror venstre pønser på noget helt andet i

vil skabe usikkerhed om hele energiaftalen men det har været klart undervejs for alle at enhedslisten ikke var med til sidst da vi udmøntede

at de ikke skulle stemme for vi har ikke tilkendegivet noget som helst det er ministerens ansvar at sikre at et forlig bliver overholdt

det er jo et regeringsansvar

anden behandling i folketinget

også meddelt at enhedslisten ikke var med på den endelige aftale lovforslaget kunne man se at enhedslisten ikke var inde over så jeg mener at det her tjener et helt andet formål det er et politisk

forsøge at så tvivl om hele energiforliget

præcis i det boligområde en boligsøgende der efter ventelisten

den næste til at få en given bolig men som ikke kan få den fordi man bruger kombineret udlejning skal have tilbudt en anden passende bolig af kommunalbestyrelsen det gælder alle boligsøgende som stod på ventelisten inden man besluttede sig

bruge kombineret udlejning i det pågældende område de har ladet sig skrive op med en forventning om at opnå en bolig som passer til deres ønsker og behov og jeg synes det er helt rimeligt at de pågældende skal tilbydes en anden passende bolig

fået en given bolig fordi vedkommende var den næste på ventelisten men som nu ikke kan få

man bruger kombineret udlejning at

som ville have fået tilbudt en bolig står man nummer syv otte ni eller ti

så det er det er den som står for som inden for seks måneder skal tilbydes en relevant

det kan godt være at nogle af dem stod nummer to på listen det kan godt være at nogle af dem ikke var skrevet op før den her lov blev gennemført det kan godt være at der er alle mulige gode grunde til at det ikke er sket realiteten

ministeren at syv hundrede mennesker

det er tusind mennesker familier

er det altså cirka tusind familier der er blevet afvist og ud af dem

skal man tilbydes en anden det jeg siger er at jeg

tilbudt en anden lejlighed jeg har ikke hørt om det hvis der er tilfælde

komme med det men de øvrige

så ved man godt at der er kombineret udlejning og at det gælder for den og den

så kan man ikke få en lejlighed i det område hvis man

kategori af mennesker som ulykkeligvis er kommet på kontanthjælp eller andet eller hvis det er sådan at man er nummer syv

så skal man ikke have tilbudt en erstatningslejlighed ifølge den lov

om faktuelle spørgsmål sådan må man ikke spørge her i dag så skal

ikke være sådan at hvis mennesker har et berettiget håb

at få en lejlighed i et boligselskab og at de på grund af lovgivningen her og på grund af en kommunes beslutninger ikke får retten til den bolig så skal de

som nu er kommet over til realdania sagde at det faktisk har sikret en bredere sammensætning af beboere over en ti årsperiode

tusind og

der kan afgøre den endelige fortolkning af politiske aftaler i den konkrete sag har ingen af aftaleparterne bragt spørgsmålet op i energiforligskredsen de overordnede rammer for at fremme energibesparelser i private lejeboliger blev fastlagt i energiaftalen

og teksten i energiaftalen fastlægger ikke i detaljer den konkrete udmøntning derfor er

ni og tyve en udløber af en supplerende aftale af tolvte november to tusind og tretten om udmøntning af bestemmelserne i energiaftalen under forhandlingerne om den reviderede udmøntningsaftale fra

det hele tiden klart at enhedslisten ikke ville være med i aftalen og den efterfølgende

må således lægges til grund at partierne bag udmøntningsaftalen stiltiende har accepteret at enhedslisten ikke stod

forligspartierne selv der vurderer om man kan acceptere den konkrete udmøntning af forligsteksten i et lovforslag det er også forligspartierne der må vurdere hvornår der er tale om

som de øvrige forligspartier var enige om blev fremført selv om enhedslisten var uenig i indholdet jeg mener ikke at

var muligt at opnå enighed om det konkrete forslag så denne løsning var den eneste mulighed

det er normal praksis at lovforslag som udmønter dele af en politisk aftale forelægges for forligskredsen inden forslaget fremsættes i folketinget hensigten hermed er at sikre at alle forligspartierne kan bakke op om den konkrete

jeg lægger vægt på at alle forligspartierne kan bakke op om den konkrete udmøntning og

at blive enige om lovforslag som alle forligspartier kan støtte hvis der ikke i forligskredsen kan opnås enighed om den konkrete udmøntning

i folketingssalen når man har stillet spørgsmål ellers

kystsikring vedrørende indre farvande såvel som havvendte kyster og og er ministeren klar til at gå i dialog med den række sjællandske borgmestre der i en henvendelse til ministeren den fjerde marts to tusind og fjorten har udtrykt deres bekymring

er vi også meget afhængige af hvordan vejret påvirker havet vi har på det seneste set forandringer i vejret med flere storme hvilket jo skaber en bekymring for om vores kyster kan stå for presset vi kan ikke forudsige vejret

stormen bodil ramte bredt i hele landet og det har flere steder skabt en bekymring for den fremtidige kystbeskyttelse det kan ikke udelukkes at forandringer i vejret og flere voldsomme vejrhændelser kan betyde at der stilles nye krav til kystbeskyttelsen udgangspunktet i kystbeskyttelsesloven er at det er grundejeren der har ansvaret

også ved den seneste ændring af kystbeskyttelsesloven i to tusind og seks jeg har nu bedt kystdirektoratet om at igangsætte en kystanalyse der skal se på beskyttelse i en større helhed kystanalysen kan danne grundlag for en eventuel politisk beslutning om hvordan kystbeskyttelsen skal reguleres finansieres og organiseres i fremtiden kystdirektoratet forventer at analysen er færdig ved udgangen af to tusind og femten det er ikke kun de sjællandske kommuner som der spørges til

der efterspørger mere statslig medfinansiering

og ser på hele den danske kyststrækning så vi får et samlet billede over hvad udfordringerne er og hvad behovet er fremadrettet de sjællandske borgmestre har skrevet til mig

og jeg har opfordret dem til at gå i dialog med kystdirektoratet kystdirektoratet giver råd og vejledning

om hvordan der kan tænkes i helheder og jeg ved at at direktoratet allerede har besøgt og haft dialog med flere af de berørte sjællandske kommuner blandt

herudover vil kommunerne via

hvor behovet for kystbeskyttelse og risikoen for erosion og oversvømmelse nærmere skal kortlægges afslutningsvis vil jeg gerne understrege at den her regering er optaget af at sikre vores samfundsværdier ved kysterne vores byer og vores infrastruktur det er et fælles nationalt anliggende der berører rigtig mange borgere og derfor skal vi se ordentligt og grundigt på det der er ingen lette løsninger når man har syv tusind tre hundrede

kyster og begrænset økonomisk råderum jeg mener at det på nuværende tidspunkt er vigtigt at vi i kystanalysen ser nærmere på kystbeskyttelsen i hele danmark i sin helhed så der bliver et ordentligt grundlag for en eventuel beslutning om hvordan kystbeskyttelsen

det kan de gå i dialog med kystdirektoratet om og de sådan set ønsker at gå i dialog med ministeren

at ministeren ligesom mangler

den dialog vi også skal have

er hvad der teknisk kan lade sig gøre men vi bliver også nødt til

ligesom fik afklaret hvad kommunerne kan komme med hvad staten

at borgmestrene opfordrer til og jeg håber da også på at ministeren måske vil genoverveje

kommuner som siger

hjælp til hvordan de skal gribe an jeg synes det er helt relevant at det er

kan hjælpe med det så er der selvfølgelig et politisk niveau og

for nogle tekniske løsninger på det

finansiering og der synes jeg bare at

være svært hvis man bare har dialogen kørende per brev altså jeg synes

godt være at de kunne komme med noget som ministeren kunne bruge i dialog med de øvrige kommuner i landet jeg lytter mig sådan set til at kommunerne anerkender at der er

hvor de gerne vil bidrage så har ministeren ikke

en beslutning der blev bolden bare aldrig

sparket i mål så at sige man fik aldrig igangsat noget og man fik aldrig sikret at at man fik fulgt op på kommunalreformen i forhold til den finansiering der har været nu sætter vi analysen i gang så vi får et ordentligt beslutningsgrundlag og det synes

imødekommer det ønske som de her elleve borgmestre har på tværs af partierne

og anerkende at der er nogle der er borgmestre der er kommuner der er

for at komme i dialog med landets minister der har ansvaret for området

var en større succes end man egentlig havde regnet med der kom langt flere ansøgninger ind end der er mulighed for at give støtte til med det beløb som er afsat altså de hundrede million

drøfte sagen som spørgeren udmærket ved i forligskredsen jeg håber at vi kan få en aftale på plads inden sommerferien jeg vil gøre

optimisme vækst og beskæftigelse rundtomkring i danmark for der er behov for

at bidrage til konkrete løsninger

enogtyvende marts to tusind og tretten mellem regeringen venstre dansk folkeparti sf liberal alliance og

at støtte projekter der har relevans for trafikudvikling på statsvejnettet og har en væsentlig trafikal og samfundsøkonomisk relevans

så efter de her seks og tyve ansøgninger som er kommet ind

må man jo sige at der er væsentlig flere ønsker end der er penge til

har vi drøftet i forligskredsen og da

penge til rådighed udestår der en

mellem de mange gode projekter så har jeg noteret ned at der fra

partier har været forskellige ønsker og hvis man bare tager dem med

langt over det samlede beløb derfor har jeg noteret ned at det største ønske at få hele beløbet

komme flere af de gode projekter i møde men det afhænger jo af hvad vi kan nå til enighed om i forhandlingerne

en af grundene til at pengene ikke blev afsat allerede

at der skal gøres en masse for at skabe bedre betingelser for erhvervslivet og flere arbejdspladser det er

det han udtaler og derfor må man sige at

ministeren nu trænerer den her beslutning

vil ministeren så præsentere yderligere finansiering for at fremme nogle af de her gode projekter jeg kunne forstå på ministeren er så mange gode projekter at der faktisk

prioritere dem på en anden måde eller holder ministeren fast i at det kun er hundrede million

skal findes flere penge det vil jeg kvittere for det tror jeg

rigtigt set men derudover vil jeg gerne høre hvornår ministeren regner med at indbyde til forhandlinger igen

blevet udmøntet allerede for en halv år siden derfor

vil jeg spørge ministeren endnu en gang er det rimeligt at vi har ventet så længe med det her kan vi ikke godt gøre det lidt

er jo døbt hundrede millioner kroners puljen

ansøgninger for det femdobbelte beløb

det har vi selvfølgelig ikke men

jeg hører også partiet venstre sige at der altså

umagen værd at se om ikke vi kan få omdøbt puljen fra at være en hundrede millioner kroners pulje til at være

det tror jeg vil være vigtigt i forhold til de store investeringer der ligger og venter der vil være nogle

så det vil jeg gerne kvittere for

klæder transportministeren at blive ved med at tale om om tidligere statsministre

debatten om puljen med de indtil videre hundrede million kroner til lokale vejprojekter på statsvejnettet så

dem starter vi de egentlige forhandlinger hvor man jo så kan krydse klinger om hvad det

også for god ordens skyld nævne at i disse uger

billigere kollektive trafik og togfonden dk som også er

netop nu lige så vel som

at få metroprojektet tilbage på sporet

sager som ligger på mit bord men det er jo

på med at få en aftale i hus

for at få en aftale så det er jeg rigtig glad for det var rigtig ærgerligt

partierne jo budt ind med med gode forundersøgelser og vvm undersøgelser som ligger klar men man savner at vi får sparket nogle bolde i mål

derfor vil jeg bare sige at nu har vi godt nok lige i dag fået indkaldelse til næste møde og tak for det

men der har altså siden januar kun været holdt fem forligskredsmøder og det vil jeg sige ikke er særlig stor fremdrift i en forhandlingsrunde at man altså holder fem møder fra januar til hen i maj måned

jeg gerne spørge ministeren igen føler ministeren ikke

men jeg har også ansvaret for for eksempel et metroprojekt som pludselig kører af sporet

og de andre forhandlingsforløb som der måtte være og det er fordi jeg har arvet en institution hvor der er mange mange mange forskellige forligskredse det var ulige meget nemmere hvis der kun var en

der kommer mere gang i forhandlingerne omkring vejnettet

det er jo selv om kollektiv trafik er godt og den

virkelig kan skabe noget vækst og nogle arbejdspladser

langt hen ad vejen om jeg så må sige så jeg vil

tiden nu er inde til at regeringen sætter mere fokus på

de her forhandlinger og også sætter mere fokus på

er ret afgørende i forhold til disse forligskredse jeg kunne da

investering i kollektiv trafik i mange mange

lige så vel som det kunne være godt var med i

i hvis ic4 ikke kommer til at køre men de ting skal

sørges for og det er også mit ansvar som transportminister ud

en lovgivning lavet under vk regeringen

gøre

får afsluttet de forhandlinger i

maj måned og jeg kan godt forstå at venstre siger at

meget optaget af substansen

også af andre ting så jeg tror vi har den fælles holdning at vi

der findes jo også skal jeg sige socialdemokratiske kommuner som har gode vejprojekter dermed ikke sagt at det er dem der skal prioriteres men der er ganske udmærkede

i landet som jeg synes ministeren skal prioritere og det håber jeg også han når frem til

det tager mange kræfter men men det der er brug for

er påtrængende rundtomkring blandt andet for at styrke vores virksomheder det er jo også beslutninger om linjeføringer jeg tror der er rigtig mange

aalborgområdet der venter kraftigt på

omkring lading og mundelstrup vest for aarhus der venter på en linjeføring omkring rute seks og tyve

jo også sådan nogle beslutninger vi skal vi skal have sparket i mål

derfor er det jo ærgerligt at vi skal vente uge efter uge på at få gang i forhandlingerne så derfor må jeg konkludere at der er transportpolitisk tomgang

ministerens tilsagn om at nu begynder vi altså at finde turboen frem

skabe togfonden dk der er et historisk løft af den kollektive trafik i danmark timemodellen elektrificeringen af jernbanenettet

spørgeren også har sukket efter det og talt for at det skulle vi finde penge til nu er pengene fundet

helt for nylig i forligskredsen bag en grøn transportpolitik besluttet en lang række vigtige investeringer på vejområdet lad mig prøve at remse nogle af

foråret to tusind og tretten den aftale omfatter blandt andet investeringer

udbygning af køge bugt motorvejen hvor der i den af motorvejen ved odense

holstebromotorvejen som et længe næret lokalt ønske anlæg af en ny vejforbindelse over roskilde fjord ved frederikssund

lokalt ønske og en fire årig aftale om den fremtidige vedligeholdelse af statsvejnettet det er jo ikke en ensidig fokusering på jernbanen at vi også i den

hele niveauet for hvad vi investerer i vores infrastruktur både på

på bane og på cykelstier det er jo sådan set

fører her men fremover vil det også være vigtigt for mig at prioritere vejprojekter jeg har ikke den holdning at

man kan bare tage en tur rundt i danmark og se hvor meget trængsel der er så det har vi ikke der skal

videre om over i transportministeriet og forhandlingerne

tusind og ni på knap hundrede milliard kr brugte vi to tredjedele på kollektiv trafik og det var der brug for

projekter ministeren remser op her er jo vigtige og gode projekter men de når slet slet ikke op i de beløb som man har brugt på kollektiv trafik her de seneste to tre år derfor vil jeg vil jeg da gerne kvittere for og bede ministeren bekræfte at den nuværende transportminister har mere fokus på vejene end forgængeren for der var det meget svært at komme igennem med en stump asfalt nogen som helst steder medmindre det var en cykelsti der var tale om derfor vil jeg bede ministeren bekræfte

man har fundet mange penge siger man jo til kollektiv trafik og det er så fint nok men men det må også

i den kollektive trafik det er der behov for og vi

den kollektive trafik så det bliver et konkurrencedygtigt

til at sidde i kø på vejen så vil der altså være mere plads på vejene for folk

hvis man nu fokuserer meget voldsomt på kollektiv trafik og det har den her regering gjort

medføre en skævvridning i forhold til de dele af landet hvor

midt og vestjylland eller store dele af nordjylland eller sønderjylland eller vestsjælland

mange der ikke kan bruge den kollektive trafik

nødt til at bruge deres bil og erhvervslivet er totalt afhængigt af lastbiler så derfor vil jeg spørge

et udtryk for skævvridning af landet også

kæmpe gevinst af de investeringer som er på lille syd banen og de samme gevinster vil

er masser af de byer som ikke lige er de store byer

er fint det er ikke for mig et enten eller det er et både og og så er

i køer og stilstand i danmark

hvis han tager til viborg favrskov og silkeborg osv vil

vil han få at vide at de gerne vil have gang i en vvm undersøgelse af en motorvejsafgrening mod næstved og sådan kan vi blive ved og derfor vil jeg spørge ministeren synes ministeren faktisk det er klogt

om at to tredjedele forlods skal gå til kollektiv trafik hvis det reelle behov derude

den sum vi bruger og det vil sige at den her regering bruger

at vi finder så mange penge andre steder til den

der så er endnu flere midler at bruge af når vi skal

undersøgt at der også er taget skridt til at sanktionere de to skyldige virksomheder at fonden åbent og aktivt har kommunikeret om sagen og at de implicerede virksomheder også har samarbejdet med fonden under udredningsprocessen og

de ansatte som var en del af korruptionssagen er ophørt så det synes jeg er den rigtige tilgang når man

af initiativer fra ministerens side så de

får en straf som også opleves som en straf en ting er selvfølgelig

virksomheder som også er på det her marked

de her mange mange millioner myggenet som der skal til

udmeldingerne fra den forhenværende udviklingsminister om at det er uacceptabelt

givet ministeren anledning til at foretage sig noget rent konkret

hjælper landene med at opbygge systemer der kan forhindre korruption

rigsrevisioner så landene bliver tvunget til selv at opbygge kontrolsystemer der kan være med til at forhindre

er også sådan at er der partnere som vi samarbejder med i det her tilfælde den globale fond

og overvejer om vi fortsat skal støtte de aktiviteter men i det her tilfælde har den globale

de har sanktioneret virksomhederne og har krævet pengene tilbagebetalt og en stor del af pengene er allerede blevet tilbagebetalt

jeg tilfreds med den måde som fonden har håndteret

at det har den globale fond selv taget hånd om men jeg synes jo måske at vi også som et af de lande der donerer både bredt og også

tilbagebetalt og en stor del er tilbagebetalt og man har pålagt de to virksomheder

så min holdning er at man har gjort det man skulle gøre i den her sag og det kan

set være tilfreds med selv om jeg selvfølgelig

uafhængige medlemmer som har stor faglig indsigt blandt andet

at kunne vurdere hvad der er den rigtige form for sanktion i den her sag

sætte spørgsmålstegn ved om de ved hvad der er en passende sanktion straffen som de

for begge virksomheder på elleve

skal virksomhederne også betale for at en uafhængig sagkyndig først gennemgår virksomhedernes interne kontroller og efterfølgende også kontrollerer gennemførelsen af de forbedringer der så er lagt op til så skal de tilslutte sig

myggenet og de skal også forpligte sig til at øge industriens støtte til sådan en pagt altså også med midler og endelig har virksomhederne været udelukket fra at levere en række kontrakter der var afgivet bud på i den periode hvor det her

at rørkartelsagen skulle have

levere gratis fjernvarmerør til struer

jo sagt jamen straffen skal være den at i skal levere nogle gratis myggenet en million myggenet

malariaproblemer og så videre men det betyder jo

de forskellige organisationer kører med at udbrede myggenet

slås om rent konkurrencemæssigt for de andre producenter af myggenet og det betyder jo

materialer inden for de brancher hvor de ellers er leverandører og

i forbindelse med offentlige udbud

den globale fond og så kunne den globale fond lave et almindelig udbud

at det ikke var en straf som gik ud over de hæderlige virksomheder som har overholdt udbudsreglerne og ikke har smurt

kan man ikke i stedet for sige at straffen burde have været en økonomisk straf fremfor en materiel

er åbnet og den første jeg giver ordet er

den tidligere regerings nøl vandplanerne eller vådområdeplanerne som de beskrives i beslutningsforslaget

vandplanerne er til gavn for os alle som gerne godt vandmiljø i danmark og der

planerne for som det ser ud nu er der risiko for at vi mange steder ikke når målet om god tilstand i vores vandmiljø senest i to tusind og femten den basisanalyse som miljøministeriet offentliggjorde i februar og som viser status for vandmiljøindsatsen gør det meget klart at vi ikke er i mål

blandt andet dem der er i første generations vandplaner udskyder vi indsatsen vil for eksempel en del af den nødvendige spildevandsindsats og forpligtelserne til at gennemføre vandløbsprojekter der forbedre kvaliteten af vores vandløb blive udskudt yderligere det

der har været taget som gidsel i de år hvor vi ikke har haft vandplaner men nu har miljøet ventet længe nok derfor nytter det ikke noget at udskyde

har som begrundelse for deres forslag blandt andet peget på rigsrevisionens kritik af miljøministeriets forberedelse af første generation af vandplaner

som miljøministeriet anvendte i forberedelsesfasen

lige minde om at regeringen jo overtog arbejdet med første generation af vandplaner fra den tidligere vk regering der med grøn vækst havde påbegyndt arbejdet med planerne

den nuværende opposition selv der havde ansvaret for både forberedelsen og udarbejdelsen af udkast til

når vi diskuterer det her spørgsmål når det så er sagt

i forberedelsesfasen var uensartet sådan som rigsrevisionen påpeger og at ministeriet på et tidligere tidspunkt burde have haft fokus på at rette op på amternes forskellige udgangspunkter regeringen ønsker naturligvis at vandplanerne udarbejdes på det bedst mulige grundlag med en høj grad af interessentinddragelse derfor har miljøministeriet efterfølgende gennemført flere høringer og indsamlet nye data så de vandplaner der har været i høring er baseret på et forbedret og mere ensartet datagrundlag som ikke kritiseres af rigsrevisionen forslagsstillerne nævner også rigsrevisionens bekymring for at miljøministeriet skal færdiggøre første generation af vandplaner samtidig med forberedelsen af anden generations vandområdeplaner også rigsrevisionens kritik af risikoen for at vi ikke kan nå målet om god tilstand i

vandmiljøet senest i to tusind og femten nævnes i forslaget

forbindelse gerne understrege at rigsrevisionens bekymring går på om miljøministeriet har ressourcer til at arbejde med to planperioder på en gang

vi har etableret en organisering og en styring der sikrer at vi nok skal komme i hus med både første generation vandplaner og anden generation vandområdeplaner jeg synes desuden at rigsrevisionens fremhævelse af risikoen for at vi ikke kan nå målet om god tilstand i to tusind og femten netop understreger at vi ikke kan undvære første generation af vandplaner og blot udsætte

peger endvidere på at planerne kun skal indeholde indsatser der er fuldt fagligt velunderbyggede og at planerne skal være baseret på grundige analyser af konsekvenserne

jo bare sige at det er jeg helt

er allerede i forbindelse med basisanalysen foretaget en økonomisk analyse af vandanvendelsen ligesom der ved fastlæggelse af konkrete indsatser vil blive foretaget et skøn over hvilken kombination af indsatser der vil være den mest omkostningseffektive og jeg kunne nævne flere eksempler

set har en retlig forpligtelse til at udarbejde

vandplaner ifølge vandrammedirektivet skal vi altså vedtage vandplaner for perioden to tusind og ni

og hvis vi ikke gør det ja så vil det ganske enkelt være i strid med direktivet

sås tvivl om kommissionen har

set allerede indbragt danmark for eu domstolen fordi vi er forsinket

vandplaner og det ærgrer mig rigtig meget men det er et faktum vi er blevet stævnet for at vi ikke har vandplaner

anelse naivt at forestille sig at vi skulle få nogen som helst

af indsatserne fra første planperiode i det arbejde vil give forsinkelser og vil muligvis også

processen for anden planperiode forestiller man sig

at vi skal sætte det igangværende arbejde i vandrådene helt i stå eller hvad er det man forestiller sig en ophævelse af første generations vandplaner og videreførelse af indsatserne i anden generations vandområdeplaner vil være til skade for miljøet og i strid med vandrammedirektivet og i øvrigt vil det på ingen måde være en brugbar model i forhold til at imødekomme rigsrevisionens konklusioner hvis det er det der er formålet med beslutningsforslaget her

til skade for miljøet er i strid med vandrammedirektivet og

kritik på og på den baggrund kan regeringen altså ikke støtte

at kvalificere grundlaget og sikre at

mest miljø for indsatsen

enige om hvad det er vi taler

kommer til at køre de her parallelle forløb er ministeren så

og hvad med problemstillingen omkring grødeskæring

og slå pjalterne sammen om jeg så må sige og

i at man bruger et redskab som man har fundet ud af

lader være med at gøre det i en anden

som vil forbedre miljøtilstanden

man skal udskyde indsatserne til

i

er det korrekt at vi ikke lægger op til

som de kan drøfte hvordan de vil bringe i anvendelse lokalt i forhold til grødeskæring

vil indgå i overvejelserne der om de så skal

risiko for at anden generation vil blive forsinket hvis vi nu skal til at sammenkøre de to processer skal vi så

arbejde i bero der nu foregår i kommuner og vandråd som forberedelse til de vandplaner som skal i høring i

at andengenerationsvandplanerne får et helt andet forløb end første generation har

det synes jeg vi er godt i gang med det ligger i et rigtig godt spor i øvrigt på baggrund af en lovgivning vi har vedtaget i fællesskab her

otte dage det var sådan set også en af årsagerne til at det hele skulle gå

det glemmer ministeren somme tider i den historiske gennemgang

et par praktiske spørgsmål

at vi måtte ud i endnu en lang høringsperiode

det forløb har været kønt jeg er meget optaget af at vi får førstegenerationsvandplanerne ud at virke

i den her seks månedershøringsfase

den høringsfase overstået og at vi derfor i efteråret

nu sagde ministeren at ministeriet sagtens

at køre første og anden vandplan samtidig men tror ministeren at kommunerne

køre første og anden vandplan samtidig jeg ved i hvert

de har rimelig travlt hvis de skal nå at blive færdige med anden vandplan og arbejdet i vandrådene til oktober så det hjælper vel ikke meget at have en masse gode intentioner hvis kommunerne først kan begynde deres arbejde

første vandplan kan begynde at arbejde der mangler jo et års indsats

har kommunerne ikke nogen forpligtelse til at gennemføre den indsats

at vi får sikret at den indsats også vil blive fuldt gennemført men jeg er ikke enig med herre henrik høegh

opfattelse af at kommunerne slet ikke er gået i gang med det her og

naturlige vandløb og hvor langt vil ministeren gå tilbage og kigge på kort

i i det kortmateriale må vi kunne forvente at få nogle klare svar på

eller bliver det her også bare en gang gætværk

en vurdering af sig selv og så er det lige pludselig ikke ministeren der

og det synes jeg er et udtryk for rettidig omhu i kommunerne

faktisk gerne vil det her jeg oplever en stor interesse for det her område ude i kommunerne og jeg oplever at de

hvad naturlige vandløb

er en god tilstand i vores vandløb og har vi en række forskellige virkemidler i kataloget i forhold til anden generation

femten eller seksten der indgår i det katalog vi har sendt ud til

virkemidler og kommunerne har selv mulighed for

er for nogle strækninger som man vil lave indsatsen på i forhold til det

jeg vil godt lidt tilbage til den eu domstol den eu ret

er der er udtaget

kommer ned at sidde i eu fængslet hvis det er det her ikke kommer til

den her kommunalbestyrelse som ikke har lavet det den skulle fordi den ikke har læst ministerens tanke eller er det ministeren der er på vej til

i at gå over for rødt altså det er jo helt klart at der er en forpligtelse vi her skal leve op til og det mener jeg som ansvarlig minister selvfølgelig

vi skal leve op til hvis det er sådan at vi også gerne

sørge for at vi ikke overtræder de her regler som vi gerne vil

grunden bare et enkelt spørgsmål til ministeren

synes vi skal basere diskussionen på kendsgerninger

kom til at sige at grødeskæring var udgået i anden fase fordi det ikke virkede er sandheden ikke at det virker men at det man ikke kan finde ud af

set godt at grødeskæring virker men man var ikke i stand til at fastsætte en erstatning og derfor

man skulle kende de økonomiske konsekvenser inden man satte

god tilstand

er nogle helt klare kriterier i vandrammedirektivet

man måler på hvad det er man kigger på og det er jo sådan helt konkret noget med fisk og planter

men hvis herre villum christensen gerne vil have en meget detaljeret

præcis går ud og kigger på så synes jeg at vi skal få det sendt over sådan at man er helt og fuldt oplyst om hvad det egentlig

god økologisk tilstand hvor vi kigger på hvordan forholdene helt konkret

rækkefølge jeg må sige at

ministeren siger at nogle steder ude i kommunerne er

at man skal kontrollere om de målsætninger der er sat

er miljømæssigt realistisk og så skal man yderligere tjekke

økonomiske konsekvenser vil være af at nå de mål det synes vi

det man skulle starte med

udpeget som et naturligt vandløb hvor man kan forlange en god økologisk

ministeren har altså nu iværksat en proces hvor man starter med

bagefter skal man tjekke om de er opnåelige det var derfor vi

gøre det her samtidig

kommunerne er i gang med at implementere den første vandplan der står

før de har beregnet konsekvenserne og sendt det ind og spurgt

her må man så i øvrigt godt bruge reduceret grødeskæring har ministeren lige sagt

kan finde ud af hvordan man skal kompensere for det

eksempel på det lad mig repetere vi starter nu med at bede vandrådene jeg synes at

jeg fik bare den tanke sådan almindelig bondelogik skulle vi ikke prøve

ville kunne undgå noget dobbeltarbejde det er i al sin enkelhed det

penge til at lave det og så siger reducerede grødeskæring kan vi ikke finde

kompenseres så det skal vi slet ikke bruge

herre per clausen kan forstå at hvis man starter med at tjekke er det rigtige mål vi har og

opnåeligt så er det bagefter man finder værktøjer

vi kan godt hælde en masse historie i hovedet på hinanden jeg synes vi burde spørge hinanden hvordan kommer vi mest fornuftigt videre fra i dag

har været så mange problemer med at få vedtaget førstegenerationsvandplanerne og at de har været så lang tid undervejs jeg tror også som herre per clausen lige har diskuteret med at det jo ikke mindst skyldes at vk regeringen var to år for sent på den med overhovedet

fremlagt nogle vandplaner og få taget fat på den her opgave ikke nok med det

der også en del fejl og mangler

som miljøministeren allerede har antydet

som om man fra

finde problemer og fejl og finde grunde til at ting skulle udskydes og forsinkes nu er vi så nået til det punkt hvor man åbenbart synes at ting er blevet forsinket udskudt og fejlfundet så meget

som om man ikke fra starten har haft et ønske om at forsinke nogle af de her ting for det er jo blevet gjort

man jo i hvert fald kommet ret langt

og det synes jeg bare ikke vi kan være bekendt over for miljøet jeg synes ikke at vi kan være bekendt over for hinanden at vi

det også bare være lige meget fordi vi er kommet for sent i gang fordi

rod i processen så dropper vi den bare

vores vandmiljø som betaler prisen for at vi nu finder en undskyldning for sammen at

hellere i dag end i morgen

første er der selvfølgelig spørgsmålet om at leve op til eu retten og det er jo ikke for eus skyld det er jo fordi det som eu kræver af os nemlig at vi skal have et ordentligt vandmiljø er noget som betyder noget for vores mest sårbare natur i generationerne fremover

skulle gøre de her indsatser af hensyn til nogle bureaukrater eller en eller anden domstol i bruxelles det er fuldstændig lige meget det man bare må tage

at det eu krav som vi ikke lever op til og de indsatser som

smule pinligt at vi skal stå her i det danske folketing og

er skurken i klassen nu har vi hørt på rigtig mange som i årevis har sagt at vi er eu duksen og at vi gør alting alt for hurtigt og

at vi faktisk ikke har gjort

kan eu jo være ligeglad med det er de heldigvis ikke

at andengenerationsvandplanerne kommer til at bygge oven på førstegenerationsvandplanerne også selv om det er to forskellige planperioder også selv om der er forskellige virkemidler så er der jo stadig væk en sammenhæng for det tredje

af de indsatser der ligger i første vandplans periode som vi kan få gavn af

effekt ude i virkeligheden derfor er der behov for at vi sætter

for at vi kommer i gang så vi mindsker nogle af de skadevirkninger som

har brug for at rykke så hurtigt ud over stepperne som vi

at droppe en ambitiøs indsats for miljøet som allerede har det skidt en indsats som allerede er alt for sent på den beslutningsforslaget vil derfor ikke kun have miljømæssige konsekvenser det vil også give os nogle problemer i eu og uanset hvor ligeglad man er med det herre jørn dohrmann kaldte eu fængslet

jeg i hvert fald ikke ligeglad med hvad det betyder for vores mest sårbare naturområder for vores vandmiljø og for generationerne fremover og derfor støtter

hvis han i øvrigt er enig i at det er reelt at der står i første plan at vi skal vurdere om de

implementeringen at vi starter med at

mest naturligt at tage det i den omvendte rækkefølge

frem til noget der kunne hjælpe miljøet de steder hvor målene er realistiske

sig sammen og gøre det bedst muligt

de konsekvenser og den realitet vi står i

der er det bare ligesom miljøministeren også

henviser til at der jo stadig er elementer fra første generation som vi kan bruge til noget og som kan give en reel effekt på miljøet og som dermed hjælpe vores natur på vej og det er de redskaber som vi meget nødig vil skubbe ud til højre med henvisning til at vi er forsinkede eller at det er vanskeligt med proceduren eller at tingene går

set også for at sikre at vi ikke kommer i den situation en gang mere at

der en masse huller fordi vi ikke har været igennem processen og fordi der er nogle ting som vi ikke har

at få hold om eller hvis der har været nogle problemer med det

også bare droppe det synes jeg faktisk for

skal have gummistøvlerne på og vurdere om de er realistiske og er herre jens joel enig i at der i første vandplan står ingen må begynde på nogen tiltag i første vandplan før de i realiteten af finansministeriet har fået ja til at der er penge til at kompensere de to ting vil jeg godt lige høre om herre jens

så har jeg bare misforstået setuppet for den her diskussion i dag for jeg troede det var det man lagde op til og der siger jeg bare

skal holde fast i de stumper i de ting vi rent faktisk kan nå at få til at virke fordi vi har brug for den miljøeffekt som det kan give

vores mest sårbare naturområder

man har fundet nogle bedre virkemidler eller

taget halvdelen af randzonerne ud eller hvad det nu kan være

håndtere det samtidig med det andet har jeg fuld tillid til

vil vi gerne have den miljøgevinst som man kan få ud af det så siger fru charlotte dyremose

mener man også

hvor vi forsøger at sikre at vi rammer nogle af de steder hvor det reelt har en

vigtigt at tænke tingene sammen

at vi prøver at tænke tingene sammen

det er det vi fra socialdemokratiets side synes man skal derfor tager vi fat i de instrumenter som ligger på bordet

kan få en miljøeffekt og det er det vi holder fast i så kan vi jo diskutere om det er en sammenkobling eller om det er en afskaffelse eller hvad det er

det være en hel masse landbrugsjord der bliver oversvømmet

og

altså at det er ordentligt det er det som eu kræver og det er det som vi faktisk synes er fornuftigt hvis vi skal passe på vores natur og miljø også for fremtidige generationer

allerede gjort noget og det er meget godt og nu vil vi gerne stoppe

at være politisk uenige om hvor vi skal hen

om det går fremad i danmark det er om vi når den målsætning som vi har forpligtet os til

set også den målsætning jeg gerne vil måles på

for mig er det hvad der sker derude og om miljøet er i balance om du vil der betyder noget og ikke så meget om vi har fået

og hvorfor holder man sig så ikke til at man også skal have beregnet konsekvenserne

det er vi altså nødt til fordi vi er i en økonomisk krise og tough luck hvis man så ikke kan genoprette miljøet på den måde kan man jo ikke forhandle med miljøet og derfor siger jeg eu kræver ikke et eller andet

et spørgsmål om hvordan landbruget er i danmark

vores udledninger

set derfor at den der miljøregulering som eu har sat op hvor de siger at man skal have god økologisk tilstand altså et miljø i balance

så bliver det op til os at sørge for at vi ikke ødelægger miljøet for fremtidige generationer

miljøministeren går og siger dernede det kan vi sagtens klare og så er man ligeglad med hvad det her

af arbejdspladser vi må bare sige at de mål vi

derfor spørger jeg bare hvordan regeringen vil forsvare den her jasken med

tingene vi siger i hvert fald

skyld at man står i den her diskussion om

man skal melde ind til eu vi har har

set at man i mange år har generet

arbejdspladserne ud af danmark

landbrugsjorden ikke bliver oversvømmet bare fordi man har

være med at grødeskære det betyder så at vandet står ind over

marken langt ind bag ved

økonomiske konsekvenser det synes jeg er væsentligt

det er netop konsekvensen

andre lande som jo egentlig mangler fødevarer

selvfølgelig gerne have et godt vandmiljø det ønsker

i dansk folkeparti men vi kan bare se at nogle af de løsninger der bliver lagt frem

fiskene ikke har det godt fordi der hældes algerens i

vandløbene ja så dør der nogle fisk er det så den rigtige måde

at køre efter målene på jeg siger bare at man kan komme

et naturligt vandløb

miljøministeren hvor langt vil man gå tilbage i kortmaterialet for det er jo vigtigt at sige

basisanalysen skal være i orden man kan

i miljøstyrelsen sammen med ministeren ikke har været godt nok når man får det underkendt af natur

høringsfrist hvad er det da for noget det

skal vi bare have startet op her derfor siger vi jo

for at få data målsætninger og den slags ting på på plads og derfor mener vi også det

at man ikke bare lægger sig fast på at nu skal det sendes ud til en bestemt dato men at det er gennemarbejdet

mener også det er vigtigt at man ser på hvordan

tyskland og de andre nabolande så man ligesom kan sige at nu gør vi det på

vandløb det er altså bare stadig væk svært at forklare folk

et skel imellem to lande har to forskellige kvalitetsstandarder det

fagligt og sagligt grundlag man skal lave de her vandplaner når man kommer så langt

tage de skridt men nu kan

og forklare og forsvare i stedet for at man

til eu eller til nogle andre overdommere et eller andet sted gå da i gang ude i kommunerne hvis det har en positiv effekt og de har pengene til det og de kan kompensere

eventuelt må afgive noget jord eller noget andet så er det fint for mig men det skal være gennembearbejdet

betegnes som naturlige i stedet for

krav derfor synes jeg at grundlaget

man ligesom beslutter sig for det og så skal det være en åben proces så man hele tiden kan sige ja vi tog fejl dengang vi retter ind

vil tage fejl de vil bare sige vi er halvfems mand og så er det sandheden sådan er det jo ikke

fjerner arbejdspladser i danmark hvis det er den vej man ønsker at gå jeg siger ikke at vi

har ret i det hele jeg siger bare

den måde som regeringen lægger op til her

bare være ærlig og sige at der

på landet for de må ikke udlede noget som helst det hele skal foregå inde i byerne

selvfølgelig have nogle konsekvenser for omkostningsniveau og den slags ting så er det bare

man kan sige er ligheden i

vandrammedirektivet på jeg tror bare

overbevisning at der er man igen inde

overimplementering altså hvad er det for nogle kriterier man

som vi har haft med første generation og i stedet starte på en frisk med anden generation som den her regering jo allerede har sørget for er kommet godt i vej med en meget bedre proces for arbejdet hvor man i modsætning til tidligere kommer til at inddrage de lokale interessenter i vandrådet i de tre og tyve vandoplande

men når det alligevel er en rigtig dårlig idé så er der faktisk en række grunde og jeg synes jo at miljøministeren har gjort rede for dem fra det radikale venstres side vil jeg gerne uddybe nogle af dem

haft en lukket høring om vandmiljøets tilstand i regi af fødevareudvalget og miljøudvalget og her fremgik det jo klart at vandmiljøets tilstand ganske vist er meget bedre end det end det var engang men også at vi er langt fra

om god tilstand i alle danske vandområder

vel at mærke har sat os i fællesskab hvis ikke vi viderefører første generation af vandplaner kan vi ikke fortsætte de indsatser som er i gang eller ligger klar

hvis vi udskyder den indsats er det miljøet der bliver taber ligesom det har været alle de år hvor

vk regeringen trænerede første generation af vandplaner for i den debat vi har her

ikke undlade at nævne at årsagen til de forsinkede planer i høj grad

som ministeren var inde på med historikken

har den her regering jo arvet det udkast til vandplaner som så senere også løb ind i forsinkelser

også takke kammeradvokaten for men det er jo en anden sag

eu retten

og havde det ikke været for eu lovgivningen på vandmiljøområdet så tør jeg faktisk ikke tænke på hvor vi ville have været i dag

kan vi da ikke bare sidde overhørig ved slet ikke at udføre første generation af vandplaner nu

at rigsrevisionen i sin beretning har kritiseret miljøministeriets arbejde med første generation af

men bekymringen for det fremadrettede går altså ikke på ministeriets ministeriets faglighed eller datagrundlag men alene på om ressourcerne er der som ministeren

det siger ministeren at de er og heldigvis også at man har ressourcer til at klare at første generation bliver ført ud i livet samtidig med at

jeg har tillid til at det forløb bliver helt anderledes effektivt

jeg synes på mange måder at beslutningsforslaget udstiller hvem der vil bruge de nødvendige ressourcer på miljøet her og nu og hvem der faktisk igen vil lade miljøet vente

blive i god tilstand radikale venstre kan

affaldsskakten det undrer mig dog at de konservative er med på forslaget som jo er i direkte strid med danmarks eu forpligtelser det er jo en ulovlig handling og

kommissionen har i forvejen allerede indbragt danmark for ef domstolen

er mishandlet og det må vi indrømme men det skyldes jo ikke mindst at vk regeringen ikke nåede at sætte den i gang

gået i gang ved udgangen af to tusind og ni året efter vk regeringens vandmiljøplan blev evalueret som en fiasko da den nye regering gik i gang i to tusind og elleve var der behov for oprydning i det morads som vk regeringen havde efterladt sig

selv om der allerede var udpeget otteogtredivetusind ha den reducerede effekt af de trettentusind ha randzoner der nu skal pløjes op skal så indhentes senere og med dyrere virkemidler anden planperiode eller

altså vandplanerne kommunerne er

hvorfor holde det store arbejde der er udført i kommuner og i ministerier tilbage indtil en ny planperiode starter i 2016 det er jo bare endnu en udsættelse af vandplanerne i halvandet år

og femten vi forpligtede os

at få en plan for hvordan vi skal nå målet

man sige arrogante holdning som det er udtryk for over for eu systemet og kommissionen kan jeg da godt føle mig tiltrukket af det er sådan en klar markering af at de skal tro at vi nødvendigvis står ved det vi har lovet når det er eu det handler om så gør vi som det passer os selv når jeg måske alligevel synes at det er en dårlig idé

stridigheder om hvor stor en reduktion

dengang var regeringens synspunkt at det man skulle

i første omgang var en reduktion på ni tusind

følge op med noget mere senere

set i den daværende regerings måde at udtrykke sig på ikke nogen tvivl om at man gik efter at de ni tusind t skulle nås i løbet af den første fase nu viser det sig så efter den forkludring der har været

kun anbefale læsning af rigsrevisionens udmærkede beretning den giver et glimrende indblik i hvordan man systematisk kan forkludre en beslutningsproces og også hvordan man fordi man er ivrig efter at nå et resultat kan komme til at handle så hurtigt

konstatere at man altså ikke nåede noget det allermest spændende er jo sådan set at oppositionen

som man var enige om skulle nås og hvor den nuværende regering

for at få den her gode tilstand i vandet har man jo allerede inden det her beslutningsforslag bliver behandlet lavet en aftale med højrefløjen hvor man fjerner en tredjedel af de

og fyrretusind ha efterafgrøder som

er det jo allerede lykkedes for højrefløjen her i folketinget at få udhulet de planer der ligger

diskutere hvad ord betyder

skulle skrive hvis den fulgte det her forslag fra

at den plan man skulle have haft i to tusind og ni håber man på man er færdig med inden udgangen af

en fuldstændig naturlig konsekvens af at man vedtager det her beslutningsforslag vil være at man ikke kommer i gang med noget

i den proces at få undersøgt om højrefløjen nu er blevet tilhængere af randzoner efter

når man siger at det handler om at de redskaber der indgår nu skal

bliver spændende at få undersøgt jeg tror dog alligevel jeg i det her tilfælde vil vælge ikke at falde for fristelsen for at udvise arrogance over for eu

falde for fristelsen til at tro på at herre henrik høegh nu er meget opsat på at få det her gennemført så hurtigt

men at nære tiltro til at regeringens bestræbelser faktisk vil gøre at der

og som vi altså skulle være startet på

alt i alt er det eneste man kan sige om den her sag hvis man skal finde et eksempel på overimplementering i danmark

på at danmark går i spidsen i forhold til eu

dårligst tænkelige eksempel det viser et danmark der er fodslæbende

spørgsmål på eu området være rigtig godt og rigtig klogt

to stående udvalg dels fødevareudvalget dels miljøudvalget

otte og halvtreds medlemmer jeg ved naturligvis ikke hvorfor

men et gæt kunne jo være at den videnskabelige rapport hvor alene den faglige sammenfatning

at det kun går en vej nemlig

mindre fosfor færre alger

pesticider i grundvandet øget sigtedybde og som der står helt præcist

men det er der jo ikke mange stemmer i og det er en rar viden at have når man er ved at sende et monster af dræbende reguleringer ud over landbruget reguleringer hvor det eneste vi er sikre på er at vi giver landbruget forringede produktionsmuligheder

lavere protein i protein i afgrøderne og eksport af arbejdspladser når der blev spurgt ind til effekterne af

som er forslået i vandplanerne kunne vi lægge øre til

omkring årsag virknings forholdene og at man derfor måtte regne i modeller hvor alt andet er

man siger og det betyder med andre ord at

låser vi fast således at vi vælger at se bort fra virkeligheden i vandmiljøets tilstand problemet herved er naturligvis at alt andet lige aldrig er lige og at

umuligt at isolere den afgørende syndebuk som er en konsekvens af dansk aktivitet blandt andet af den grund

må regne med cirka tyve års forsinkelse

man sætter et virkemiddel i gang indtil det tidspunkt man kan se virkningen af det det var det vi fik at vide i dansk politik har vi også for vane at finde

stort set se set se bort fra resten

er sammenhæng mellem det landmændene gødsker

det centrale i problemstillingen omkring disse vandplaner nemlig det forhold at de ikke hviler på et fagligt grundlag

skriver jo danmarkshistorie altså titusinder af sider er der skrevet det har man aldrig nogen sinde før oplevet og jeg tror altså ikke det er gjort for sjov jeg tror landmanden hellere vil dyrke

oven i købet har fået rigsrevisionens ord for at overblik og styring reelt er kollapset eller ikkeeksisterende man bruger nogle andre lidt pænere ord men det er egentlig det det betyder man har ikke overblik over kompleksiteten i denne opgave

ræson i at man en gang for alle sikrer sig fagligt og slår de to planperioder sammen andengenerationsplaner har

i vandrådene sammen skal blive enige om status behov og indsats

om sund fornuft frem for det vi har set i første runde man siger som bekendt at man godt kan begå en enkelt fejl og jeg synes vi skal spare

naturstyrelsen for at begå en tredje

man igangsætter dette enorme indsatsprogram uden at kende til hverken

de erhvervsøkonomiske virkninger for den enkelte ejendom også selv om det fremgår af vandrammedirektivet at disse ting skal inddrages og belyses forud for vedtagelsen så alle vil således få det bedre hvis vi kører det

fuldstændig dokumenteret at man har fuldstændig

i anden fase af den her plan

villum christensen selv på at han i løbet af

og femten vil nå frem til at nu har fuldstændig styr på det eller er realiteten at herre villum christensen også

for lidt siden det er altså den omvendte proces

sætte noget i gang og bruge penge på det uden at vide om det virker og uden at vide om der er proportionalitet i

sekund i tvivl om men det at vi bare sætter noget i gang for at kunne sige at vi sætter noget i gang er

problemet for vi aner i virkeligheden ikke om der er proportionalitet i de her ting men vi skal skynde os og det

hele tiden hørt det var vigtigt at gøre et eller andet af hensyn bureaukrater nede i eu

af de generelle virkemidler og kommer i gang med det som natur og landbrugskommissionen har peget på og som vi i øvrigt har vidst i rigtig mange år

fjerne halvdelen af randzonerne når vi nu ved at vi ville få meget lidt for pengene selvfølgelig virker det nogle steder

det kommer fra oppositionen så nu skal vi finde et

kalde det så vi kan sige nej

forbedringer i miljøtilstanden derfor ønsker vi med det her forslag at undgå at vandplansindsatsen fortsætter på et fagligt tyndt grundlag der er brug for at tingene gøres anderledes vi ønsker at det danske vandmiljø får det bedre derfor skal vi investere i at gennemføre en stor

handler ikke kun om eu det handler om miljøet det handler

det er vigtigere at tilstanden bliver bedre og udviklingen fastholdes i den rigtige retning end at vi i vores iver og frygt for kritik fra eu tyer til usikre løsninger der ikke garanterer de forbedringer vi ønsker os vi skal lytte til kritik og gode råd vandplanerne er gentagne gange blevet kritiseret

at være på faglig tynd is dels for at være

og stride mod retslige principper det er navnlig indsatsen i

der er stor uenighed om karakteriseringen af vandløbene er de naturlige kunstige eller stærkt modificerede et stort antal høringssvar fra lodsejerne og fornyet tvivl om kortmaterialet viser at forholdene ikke er på plads endnu de mange drøftelser og justeringer indtil dato har betydet at planerne ser ud til at blive forsinket i fem år eller i næsten en hel plancyklus som jo er på seks år

tusind høringssvar fra borgere myndigheder og organisationer ved den seneste høring i december

i marts kom så rigsrevisionen med en sønderlemmende kritik af danmarks arbejde med vandplanerne ministeriets forberedelse af første generation vandplaner

ikke opdateret og på nogle områder direkte fejlbehæftet rigsrevisionen beskrev ministeriets fortsatte arbejde med vandplanerne som risikofyldt og jeg skal hilse og sige at når revisorer bruger ord som risikofyldt

fordi de mener det rigsrevisionen tror desværre heller ikke på at målene om en god tilstand i alle danske vandløb senest i femten som det ellers er fastlagt i

vi så en situation hvor miljøministeriet skal færdiggøre første generation af vandplaner samtidig med forberedelsen af anden generation

indsatser kommer dermed til i praksis at overlappe hinanden

i for fødevarer blev det aftalt at det ellers mest udbredte virkemiddel i vandløbene nemlig ændret grødeskæring tages ud af planerne grunden er at det er umuligt at forudsige de negative effekter på afvandingen af de dyrkede arealer og at det er umuligt at få redskabet og den tilhørende kompensationsordning godkendt i eu

men kun i anden generation

i år skal forsøge at prioritere vandløbsindsatsen for anden generation af vandplaner nu skal benytte sig af helt andre redskaber

nemlig at man anvender samme grundlæggende tankegang for

på løsninger hvor effekten er velundersøgt og fører til klare forbedringer i vores vandmiljø

så vi ikke står i samme situation som ved ophævelsen af brakordningen

hele problematikken om randzonerne

et effektivt og realistisk tempo vi skal ikke slække på miljøambitionerne langt fra men tingene skal gennemføres i takt med at viden og midler

eller europa kommissionen kan have nogen interesse i en forkert indsats der ikke gavner miljøet

lad os enes om at gøre det rigtige for vandmiljøet og lad os sørge for at vi har en plan der virker

det må være ministerens fornemste opgave

ophævelse af første generation på forsiden af det her beslutningsforslag hvis man mener at det

en journalistisk stramning fra folketingets administration

man skal bede eu om en udsættelse og at det er bedre at komme med en god forsinket plan

man faktisk lægger op til er at forsinke indsatsen

mit andet spørgsmål

den anden april er citeret for

høre om det er fordi fru charlotte dyremose er blevet fejlciteret i de medier hos bæredygtigt landbrug og andet

er et mere virksomt regi

at vi skal fastholde de tiltag der allerede er

venter lige lidt nej lad os da fortsætte med

standse det hele nej vi skal sammenkoble det i regi af anden generation men hvis vi skal gøre det er vi selvfølgelig nødt til

ordfører til at bekræfte

at rigsrevisionen kritiserer det aktuelle

der har været en kritik tidligere men rigsrevisionen kritiserer ikke

brug for at udsætte det lovforslag om randzoner der er på vej vi har brug for

vi gør os om hvilke vandløb der skal restaureres hvor vi skal sætte ind først

bliver meldt ud til eu noget senere